og sytten atter kan give møde i tinget hans christian thonings og carl valentins hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser peter hummelgaard thomsen og jesper petersen

blandt andet på den store banegård i wien hvor skulle de søge beskyttelse herhjemme besluttede h c hansens socialdemokratiske regering at sende et dsb særtog ned til de mange flygtninge på den østrigske banegård blev det annonceret at der var et dansk tog på vej og over højtaleranlægget blev det fortalt hvordan vejret var i danmark og at der var plads til knap tusind flygtninge ni hundrede ungarere tog imod tilbuddet og kørte nordpå i europa midt om natten midt om vinteren da toget nåede padborg blev der banket på vinduerne til kupeerne og danskerne stod klar med kaffe og wienerbrød på samme baggrund stiftede en bred kreds af danske organisationer dansk flygtningehjælp de færreste af os tænker vel i dag over at vi i danmark har et ungarsk mindretal vi snakker aldrig om integrationsudfordringerne med de ungarske flygtninge ingen af os interesserer os for deres kriminalitetsrate eller deres beskæftigelsesfrekvens og det er der en ganske god grund til de ungarske flygtninge er nemlig blevet en velfungerende del af det danske samfund ja man kan vel egentlig ikke engang kalde dem en del af

derfor er et nationalt id center en god idé som

selvfølgelig kan støtte det er trist at flygtningesituationen ikke mere blot består af tohundredetusind ungarere der skal genbosættes i nabolandene inden for samme kulturkreds og det er trist at millioner af mennesker har et beskyttelsesbehov og mindst lige så trist at endnu flere mennesker søger væk fra deres hjemlande på vandring væk fra fattigdom og usikkerhed men

set bare mere nødvendigt at folketinget sikrer at myndighederne har de værktøjer der skal til for at få skilt flygtninge fra migranter og derfor kan vi godt støtte det lovforslag

så utrolige hukommelsestab at man næsten skulle tro at der var tale om bevidste løgne med det formål at sikre sig ophold i danmark på et svigagtigt grundlag forfølger man den tanke kunne man jo forledes til at tro at de dokumenter som disse personer fremviser muligvis ikke er ægte

derfor står vi med et lovforslag

fastlægge personers rigtige identitet således at vi sikrer at de mennesker der kommer til danmark nu også er de mennesker de udgiver sig for at være og det kan vi jo selvfølgelig

siden diskuterede vi l fyrre den

også var inde over at vi desværre har problemer med blandt andet asylansøgere der kommer til danmark og som ikke altid

taler sandt om deres identitet derfor mener vi i venstre at det her nye center nationalt id center er et meget meget vigtigt bidrag til at få styr på udlændinges identitet jeg hæfter mig ved at der under id center bliver etableret et dokumentteknisk laboratorium som skal undersøge validiteten af alle typer dokumenter der vedrører en udlændings identitet jeg hæfter mig også ved

id center skal medvirke til at sikre at myndighederne har de nødvendige kompetencer på id området blandt andet kompetencer som vi lærer lærer fra det norske id center som har været en stor succes og jeg hæfter mig ved

id center i samarbejde med rigspolitiet skal indsamle bearbejde og formidle relevant viden om trends og metoder

personelfalsk alt det her og en række andre punkter imødekommer det behov som vi i venstre mener der skal til for at styrke sikkerheds og kontrolindsatsen på udlændingeområdet så vi har styr på hvem der kommer ind i danmark for en god ordens skyld skal det siges at myndighederne selvfølgelig allerede i dag afsætter store ressourcer til kontrolindsatsen

der ydes et stort stykke arbejde derude men der er brug for at vi får organiseret og samlet indsatsen yderligere

id center sørge for nationalt id center vil også bidrage til at myndighederne tidligt i processen kan fastlægge

en udlændings identitet men

endnu mere vigtigt er det måske at det vil have en præventiv effekt således at nogle af dem der måske lige nu søger op igennem europa for at se

op igennem europa med falske papirer tænker

nok blive opdaget derfor synes vi i venstre at det her er et rigtig godt forslag vi støtter det

skal hilse fra det konservative folkeparti og sige

hvor det er sådan at hvis man har brug for vores beskyttelse og har krav på vores beskyttelse behøver man slet ikke bruge falske papirer

vi inden for retsstatens rammer bliver bedre til at skelne mellem falske og ægte dokumenter så gør det os også bedre til at vurdere hvem der har krav på og behov for beskyttelse

at myndighederne bliver bedre i stand til at skelne mellem ægte og falske dokumenter det ikke for at forhindre nogen i at få

men for at mindske antallet af personer som søger asyl uden at være i fare i hjemlandet på den måde kan vi koncentrere kræfterne om dem som virkelig har brug for beskyttelse og det er der desværre rigtig mange mennesker som har blandt de indkomne høringssvar har vi i enhedslisten især hæftet os ved ved svaret fra institut for menneskerettigheder instituttet peger på at

skøn til den enkelte myndighed ligesom instituttet kunne vi godt tænke os at det i

bemærkningerne i højere grad blev præciseret hvornår myndighederne kan videregive personlige oplysninger til nationalt id id center institut for menneskerettigheder peger også på at der ikke er nogen frister i de foreslåede regler for hvornår nationalt id center har pligt til at slette personfølsomme oplysninger ifølge lovforslaget skal

nationalt id center være uafhængigt og det tolker vi jo på den måde at

en usaglig og restriktiv linje for hvilke dokumenter man accepterer som ægte vi er enige med institut for menneskerettigheder i at

det havde været et stærkere signal om uafhængighed hvis centeret blev oprettet

som udgangspunkt positive over for det her forslag og har et par spørgsmål på baggrund af institut for menneskerettigheders bemærkninger i høringssvarene som vi vil stille i forbindelse med

asylbehandlinger de seneste års indvandring har styrket behovet for at sikre at behandlingen af udlændinges ansøgninger sker på baggrund af rigtige informationer det er underminerende for hele asylsystemet hvis man kan søge på baggrund af falske papirer og det er helt grundlæggende i en retsstat at man behandler sager

på baggrund af et korrekt oplyst grundlag derfor er det rigtig positivt og vigtigt at sætte sætte fokus på at sikre at myndighederne træffer de rigtige

sikkerheds og kontrolindsatsen på udlændingeområdet og specielt arbejde med at fastlægge fastlægge identiteten på udlændinge som kommer til danmark og det er vi i alternativet helt enige i

vigtigt at kunne få fastlagt identiteten på de udlændinge der kommer hertil og opholder sig i danmark

vi også som udgangspunkt helt positive over for ideen om en uafhængig myndighed som kan rådgive og yde bistand til offentlige myndigheder i spørgsmålet om at fastlægge identiteten på udlændinge der er dog nogle punkter som vi er lidt bekymrede for

få præciseret i hvilke tilfælde myndighederne kan videregive oplysninger om udlændinges rent private forhold og andre fortrolige oplysninger for som som jeg forstår forslaget så står der at man vil give offentlige myndigheder hjemmel til at fravige persondatalovens regler om udveksling

som institut for menneskerettigheder peger på

er det vigtigt at få præciseret yderligere i bemærkningerne hvornår myndighederne kan fravige persondatalovens regler om udveksling af oplysninger

gerne vil arbejde videre med i udvalget for at høre

kan præcisere den her bemærkning det er jo sådan at persondataloven er til for at beskytte den enkelte og dennes retssikkerhed og

lægger vi vægt på at man ikke krænker en gruppe menneskers rettigheder

men man har alligevel valgt at indføre det som en ny paragraf i udlændingeloven og der kunne

være en fordel at det implementeres i en særskilt lov for at understrege centerets uafhængighed

tvivlen altid komme udlændingen til gode og

der kunne jeg også godt tænke mig at høre regeringen om man kunne

altså det at man vitterlig er i tvivl om et dokuments ægthed men som sagt er vi positive over for forslaget og vil

stille de pågældende spørgsmål og det kan være at ministeren allerede kan svare på noget af det her fra talerstolen men

at træffe beslutninger på grundlag af viden det går vi selvfølgelig stærkt ind for og vi er meget tilfredse med at det kommer til at gælde i endnu højere grad på udlændinge og integrationsområdet

udlændinge der ikke har ret til eller krav på ophold i danmark skal ikke opholde sig i danmark det er faktisk vores politik og har altid været det og derfor støtter vi i udgangspunktet en bedre kontrolindsats

vi gerne i udvalgsbehandlingen høre lidt mere i detaljer om hvordan informationerne skal

hvordan myndighederne vil sikre validiteten af de informationer men vi er altså som sagt positive over for den tankegang og det der ligger

korrekte oplysninger når de kommer til danmark og jeg er helt enig med dem der har sagt at det er nødvendigt at der bliver kontrol af dem som kommer danmark for at søge asyl

derfor er det her et fornuftigt tiltag der

set specielt på herre mattias tesfayes indlæg som jeg synes vidner om et godt

styrke kontrol og sikkerhedsindsatsen på

fremsætte det her lovforslag som skal sikre et betydeligt kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af indsatsen på området med lovforslaget etableres der således

ny myndighed nemlig nationalt id center lovforslaget betyder at vi per første januar to tusind og atten får et uafhængigt kompetencecenter

der på ekspertniveau skal afgive udtalelser og yde rådgivning og bistand til myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af identiteten på udlændinge til det formål

skal der blandt andet etableres et

på højeste faglige niveau som skal kunne gennemføre såkaldte ægthedsundersøgelser af alle typer dokumenter vedrørende udlændinges identitet lovforslaget betyder også at

id center skal medvirke til at sikre at

id området det skal blandt andet sikres igennem struktureret undervisning og

identitetsfastlæggelse i øvrigt lovforslaget vil desuden betyde en langt bedre koordination og og også videndeling mellem de relevante myndigheder

en ensartet myndighedstilgang til id området jeg kan sige at inspirationen til lovforslaget kommer fra norge

siden to tusind og ti har haft positive erfaringer med en tilsvarende myndighed

er sikker på at det nye center nationalt id center vil komme til at spille en meget vigtig rolle i myndighedernes styrkede indsats imod identitetsmisbrug når det er sagt

må jeg også for en god ordens skyld synes jeg

nævne og det har herre marcus knuth allerede været inde på at det jo allerede er sådan i dag at myndighederne selvfølgelig afsætter betydelige ressourcer netop til kontrolindsatsen på udlændingeområdet men i dag er der desværre stor forskel på hvordan kontrolindsatsen på udlændingeområdet og ikke mindst arbejdet med

fastlægge udlændinges identitet er organiseret samt hvilke kompetencer og hvilket teknisk udstyr der er til rådighed for myndighederne og derfor

det med lovforslaget her

at udlændinge der opholder sig her i landet og som gør brug af en falsk identitet eller som har ukendt identitet jo kan udgøre en sikkerhedsrisiko og selvfølgelig også en risiko i forhold til kriminalitet i øvrigt

er det selvfølgelig helt uacceptabelt at myndighederne i visse tilfælde reelt ikke ved hvem der opholder sig i danmark

må vi fortsætte vores bestræbelser på at styrke kontrol og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet og jeg er som nævnt glad for at

tager et skridt og et væsentligt skridt i den rigtige retning så afslutningsvis

kan jeg takke ordførerne for den

sige meget brede opbakning det er ikke altid det er sådan når det er udlændingepolitik

og jeg ser meget frem til vores videre behandling

jo forstå at der bliver rejst en

og de vil naturligvis blive besvaret men et af de spørgsmål som

der er blevet rejst her i dag er jo netop spørgsmålet om hvorfor det ikke er en særskilt lov men hvorfor det er en ændring af udlændingeloven til det er der at sige at der jo er tale om et lovgivningsinitiativ som skal styrke sikkerheds

og kontrolindsatsen netop på udlændingeområdet og ikke mindst

ønsker at indrejse eller allerede opholder sig her

er det set ud fra mit perspektiv mest naturligt at

nationalt id center derfor etableres igennem en ændring af udlændingeloven frem for en

i udvalgsbehandlingen hvor jeg naturligvis stiller mig til rådighed for

tusind en hundrede og fem og firs af vores venner naboer kollegaer og familiemedlemmers ønske om at kunne kalde sig for danske statsborgere der er grund til at sige velkommen til hver og en af de nye danske statsborgere de er nye statsborgere men de er ikke nye medborgere som sådan

for de personer der står på det her lovforslag er jo mennesker der har haft deres liv og virke i en årrække her i danmark de har haft deres arbejdsliv deres sociale liv og familieliv side om side med os andre og de har vist vilje til at tage det fulde skridt ind i det danske fællesskab med

statsborger vi forventer at man som statsborger i danmark kan forsørge sig selv og sine at man kan bidrage til det velfærdssamfund der holder hånden under dem som har behov for det at man kan tale sproget så man kan tage del i sine børns opvækst tale med pædagoger og

er dog en række grundlæggende værdier som i dag ligger fast som danske grundlæggende værdier og principper som ikke er faldet ned fra himlen og som ikke er kommet op

demokrati ytringsfrihed ligestilling børns selvstændige rettigheder retsstaten og religionsfrihed er grundstenene i det moderne danmark vi i dag siger velkommen til

bygget det samfund vi i dag har med fri og lige adgang til gratis sundhed skolegang og uddannelse en ældrepleje med omsorg og tryghed for alle et skattefinansieret velfærdssamfund

hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs den danske model hvor organisationsgraden

hvor man kollektivt sikrer ordentlige løn og arbejdsvilkår en model som betyder at vi ikke har og ikke vil have et arbejdsmarked uden nogen bund hvor der lever en stor illegal og fattig underklasse

det danmark socialdemokratiet ønsker at holde fast i

det forventer vi selvfølgelig også af de nye danskere som vi i dag byder velkommen med lovforslaget og det skal også være en opfordring herfra

ikke kun jeres demokratiske ret

deltage i debatten og blande jer i debatten både i jeres lokalsamfund og på et større og højere niveau

som jeg lige har beskrevet til slut

i har arbejdet benhårdt for det statsborgerskab der nu med lovforslaget

fordi vi mener at alt for mange stadig får dansk statsborgerskab til trods for de helt nødvendige stramninger som vi i fællesskab med regeringen og socialdemokratiet aftalte i oktober to tusind og femten vi føler os ikke overbevist om at alle de personer som

vi må konstatere at de retningslinjer der tildeles statsborgerskab efter i dag slet ikke er nok derfor har vi foreslået et loft på tusind statsborgere om året hvor tilknytningen til dansk europæisk og vestlig kultur gøres til en helt afgørende forudsætning vi har sagt at vi ikke kan stemme ja til lovforslaget om statsborgerskab før

om loftet på de tusind er blevet imødekommet hvis regeringen finder på stramninger der matcher vores krav vil vi gerne

det må vi jo så se på når regeringen indbyder til forhandlinger om dette ydermere er vi stærkt betænkelige ved at flere flygtninge nu bliver danske statsborgere det er ikke formålet med asylsystemet at man skal blive statsborger i det land der yder en beskyttelse formålet er at give midlertidig beskyttelse indtil man kan vende hjem igen når man tildeler statsborgerskab siger man til flygtninge

de få lov til at blive her resten af livet

brevsprækken fordi man har boet i danmark i nogle år vi mener nemlig der skal en lang række strenge krav til i forhold til danskkundskaber selvforsørgelse kendskab til danmark og dansk historie

skal det være fordi vi mener at vi vil sørge for at danmark og det danske

for dem der kan og vil det er nemlig et kæmpe privilegie at blive dansk statsborger derfor glæder vi os nu til at dele det danske statsborgerskabs glæder og rettigheder men ikke mindst pligter med de

hundrede og fem og firs voksne og syv hundrede og tyve børn som snart bliver danske statsborgere og jeg skal hilse fra de konservative

jeg ved at rigtig mange

og i glæder jer til at få den frihed som det medfører at få det danske rødbedefarvede pas frihed til at rejse frit

ikke mindst mulighed for at være med til at bestemme hvem der sidder herinde i folketinget

være lidt mærkeligt at sige velkommen til de her

boet her i årevis eller er måske ovenikøbet født her i danmark men nu har i altså også endelig fået et statsborgerskab og tillykke med det også tillykke til ansøgernes mindreårige

de får jo altså med vedtagelsen af det her lovforslag også et statsborgerskab som

hedder en biperson og det betyder jo at deres fortsatte opvækst i danmark bliver som danske statsborgere og og som sagt dermed med den rejsefrihed som vi andre nyder godt af i kraft af vores rødbedefarvede pas

skulle børn som er født i danmark eller er kommet hertil som ganske små jo have en langt lettere adgang til statsborgerskab i dag jeg oplever faktisk også

kommer lidt bag på at selv om man er født i danmark og har boet her hele sit liv

er man altså ikke automatisk dansk statsborger

jeg gerne fokusere på nogle af de mennesker som desværre ikke står på lovforslaget enhedslisten har jo gennem mange måneder og

også år forfulgt spørgsmålet om folketingets og indfødsretsudvalgets praksis over for ansøgere som på grund af handicap eller sygdom ikke kan leve op til alle kravene ifølge den gældende indfødsretsaftale er der jo nogle meget klare kriterier for hvornår en ansøgning skal forelægges for udvalget med mulighed for dispensation men udvalgets praksis

som svar på et spørgsmål fra enhedslisten fremlagde ministeren jo for nylig en statistik der viser at hvor udvalgets flertal i to tusind og fjorten gav dispensation i syv og halvfems procent af de forelagte sager om handicap og sygdom så er tallet i to tusind og sytten faldet til kun fire procent det her er altså et område hvor man virkelig har kunnet mærke at flertallet i folketinget skiftede ved valget i to tusind og femten så kan man jo sige at

politiske flertals ret at bestemme hvem der skal have dispensation

fire og fyrre hvor der står at ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov jo men vi er ikke bare bundet af grundloven vi er også bundet af fns handicapkonvention som vi jo ganske frivilligt har tilsluttet os og ministeren har i et svar til mig i

oktober forklaret at det vil være i strid med konventionen hvis udvalget giver afslag i en sag hvor en speciallæge erklærer at ansøgeren har en langvarig funktionsnedsættelse som forhindrer ham eller hende i

hvis altså udvalget lægger lægeerklæringen til grund

være et brud på handicapkonventionen at give afslag

er hvis udvalget siger vi tror faktisk ikke på lægen når lægen siger

grund af sit handicap ikke kan bestå

får mulighed for at gå op med hjælpemidler jeg har da personligt svært ved at forestille mig at folketingets medlemmer skulle være klogere i forhold til at stille diagnoser end landets speciallæger en anden gruppe ansøgere som heller ikke er på lovforslaget er de tre kvinder som blev omtalt i berlingske i går ganske vist havde de fået besked om at de stod til optagelse på lovforslaget men i månederne inden fremsættelsen kom de i en situation hvor de var nødt til at modtage en social ydelse i en kort periode på den baggrund besluttede et politisk flertal at stryge dem fra lovforslaget umiddelbart inden fremsættelsen det gælder for eksempel den en og tredive årige mor til to som var så uheldig at

måned før hun kunne starte på kurset igen

for så at kunne forsørge sig selv og sine børn

modtog hun altså kontanthjælp i lidt over en måned sagen blev forelagt for

flertallet af udvalget fjernede kvinden og hendes datter på seks år og hendes dreng på ni år fra lovforslaget som vi behandler i dag så den her kvinde kan vi altså desværre ikke sige tillykke til man kunne nævne mange andre for mig at se retssikkerhedsmæssige problemer ved den praksis vi har om

ikke tid til men som sagt tillykke til de mennesker som er kommet igennem nåleøjet

opnår dansk statsborgerskab af de tre tusind en hundrede og fem og firs personer som med det her lovforslag bliver en del af det danske fællesskab er mere end de fire hundrede født i danmark det må være en selvstændig målsætning at flest mulige af dem

opholder sig permanent i danmark gør en indsats for at blive en aktiv del af samfundet taler det danske sprog kender til danmarks kultur og historie

deltage på det danske arbejdsmarked vi skal selvfølgelig sikre os at vi ikke tildeler en masse rettigheder til mennesker som ikke vil danmark derfor er det fornuftigt at have nogle skrappe kriterier for hvornår man kan blive dansk statsborger det er rimeligt at forvente af folk at de gør sig umage for at bestå prøverne og for at fungere i det danske samfund i det hele taget

stor ting at blive dansk statsborger det giver adgang til at deltage i vores demokrati og med den ret følger en række en række pligter for et stærkt demokrati forudsætter

demokratiet reelt og levende

ytringsfrihed religionsfrihed forsamlingsfrihed lighed for loven og så videre det er stærke værdier som gælder for alle danskere og i dag er det en stor glæde

sige hjertelig velkommen til tre tusind en hundrede og fem og firs personer som har vist at de positivt vil

hvert fald rigtig glade for at kunne stemme for lovforslaget og byde hjertelig velkommen til en masse nye danske statsborgere at få dansk statsborgerskab er ikke kun en stor og glædelig begivenhed for den enkelte nye danske statsborger men også for det danske samfund og og vores demokrati vedtagelsen af det her lovforslag betyder at vi og samfundet beriges med de her nye statsborgere som kan og skal tage del i alle dele af det danske samfunds demokratiske processer og det er som sagt en gave til danmark for vi mener at mangfoldigheden styrker vores demokrati det giver os nemlig indblik og perspektiver og det udvikler os både som mennesker og som samfund

i stand til hele tiden at blive det stærkest mulige samfund også i forhold til vores

at få de her nye danske

demokratiet er vores fælles grundlag og demokratiet betyder plads til og ret

det betyder også en pligt til at involvere sig i demokratiet og til at deltage i de debatter der foregår lige nu er der

og kommunalvalg som er oppe over og derfor ser

frem til at de her nye danske statsborgere

selvfølgelig også deltager i den demokratiske

proces ligesom de har haft mulighed for

til at udøve medindflydelse på de beslutninger og diskussioner som vi har her i samfundet så personligt glæder jeg mig rigtig meget til at kunne byde alle jer nye statsborgere velkommen og

til det statsborgerskabsarrangement som finder sted herinde i folketinget

at mange gerne vil det imidlertid

også gerne gøre opmærksom på de mange mennesker som har ansøgt om statsborgerskab men ikke har fået det det er klart at man skal leve op til en lang række krav for at kunne blive dansk statsborger det siger sig selv og naturligvis mener vi

at man skal kunne tale dansk at man i udgangspunktet er selvforsørgende at man ikke er kriminel og så videre men der er jo mennesker som på grund af sygdom eller handicap ikke kan gå

heller ikke selv om de får hjælp og en del af disse mennesker har

dispensation fra kravene for at opnå statsborgerskab

de regler var lidt anderledes det skal jeg ikke komme ind på i dag

som har fået kontanthjælp i ganske kort tid og som ikke kan få dispensation

det er meget hårdt at skulle stå i den situation

lillebitte del af cirkulæret som nogle mennesker ikke lever op til

også meget opmærksomme på hvorvidt vi lever op til handicapkonventionen

fysisk såvel som psykisk syge mennesker

læge på tro og love har erklæret at vedkommende ikke er i stand til at gå op til eksempelvis danskprøven det er en diskussion som ikke er slut endnu og som vi sammen med en række andre af

sige velkommen til tre tusind en hundrede og fem og firs nye danskere

så nemt at få dansk statsborgerskab

så meget desto større grund til at sige tillykke til dem som er kommet igennem nåleøjet det er

at sige at i er velkomne i det danske samfund det er

det vil kunne berige vores samfund både økonomisk kulturelt og

siger vi med meget stor glæde ja til det her

se mange af jer til statsborgerskabsdagen på et senere tidspunkt det er en fantastisk lejlighed til at fejre den begivenhed der ligger i